mødet er åbnet der er følgende anmeldelser i dag indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l tredive undervisningsministeren lovforslag nummer l tre og tredive og

l seks og tredive finansministeren lovforslag nummer l fire og tredive og

beslutningsforslag nummer b tre

oktober to tusind og ti på grund af

i sydjyllands storkreds malene søgaard andersen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den fjortende oktober to tusind og ti i anledning af jesper petersens orlov

videre modtaget indstilling om at første stedfortræder for socialdemokratiet i østjyllands storkreds

godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den seksogtyvende oktober to tusind og ti i anledning af kirsten brosbøls orlov endelig har jeg modtaget indstilling om at følgende godkendes som

af folketinget fra og med den syvogtyvende oktober 2010 første stedfortræder for venstre i østjyllands storkreds irene simonsen i anledning af anne mette

christiansens orlov første stedfortræder for venstre i nordjyllands storkreds jens arne hedegaard i anledning af per bisgaards orlov første stedfortræder for socialdemokratiet i nordjyllands storkreds anna kirsten olesen i anledning af flemming møller mortensens orlov

er gået ud i god ro og orden

om afskaffelse af ordningen til elever over atten år i ungdomsuddannelserne ordningen gælder for elever som er i lønnet praktik og

udbetales når eleven afslutter sin uddannelse

tvivl om at alle der lytter med i dag efterhånden har fået tudet ørerne fulde

aftalen om genopretningen af dansk økonomi overhovedet er kommet

med genopretningspakken at vi skal have en bedre sammenhæng mellem udgifter og indtægter og formålet bliver så derfor også at vi skal lave prioriteringer og justeringer som går mindst muligt ud over den uddannelsesindsats som er så fundamentalt vigtig for danmarks fremtidige vækst velstand og velfærd

stor negativ konsekvens og heller ikke en

af fem og halvfems procents målsætningen som jo er en kernepille i det

billede og det skyldes primært to ting ordningen hører i forvejen med til et område hvor eleverne er bedre stillet end de øvrige elever vi har i vores uddannelsessystem der er to tusind kroner til forskel mellem den laveste elevløn og den højeste su sats altså at eleverne her som har lønnet praktik

mere til rådighed end vores su modtagere har og alligevel har de altså haft

ekstra at de har fået en bonus når de har færdiggjort deres ungdomsuddannelse det har derfor ikke nogen reel betydning for de unges økonomi det ser også ud til at de unge først bliver bekendt med ordningen når den reelt udbetales så tilgangen til erhvervsuddannelserne forventes altså ikke at være en reguleret konsekvens hvis de ved at de ikke får denne bonus udbetalt for som sagt

se på det som en samlet dansk økonomi derfor vil det være nødvendigt at sige at

altså har mulighed for med genopretningspakken at komme ind på flere områder og derefter lave en omformulering af hvordan pengene så skal bruges

og fremadrettet har vi behov for at få danmarks økonomi på fode

og finder hvordan vi på tre år komme ud af den globale økonomiske krise der kom ind over hele verden og som også fik en konsekvens i danmark så jeg ser på det store hele og siger her at

en lønnet praktikant og en su modtager så synes jeg altså

endnu et eksempel på en stribe af lovforslag vi vil møde

enhver afkrog i uddannelsessystemet for at finansiere den nedskæringspakke som regeringen har fremlagt som en del af sit finanslovoplæg

er karakteristisk når

at hele den verden der er dybt afhængig af at have unge mennesker som får både en ungdomsuddannelse

uddannelse ganske enkelt ikke forstår den nedprioritering af uddannelse der ligger i viften af

man finder et antal millioner ved at fjerne den bonusordning der er for unge der færdiggør en erhvervsuddannelse

det er en ordning der er dyr at administrere

et relativt lille beløb som hver enkelt

i bonus for at færdiggøre sin uddannelse men ikke desto mindre

høringssvar der ligger blandt andet fra håndværksrådet som siger det ganske tydeligt

at de millioner selvfølgelig skal blive i forhold til

mindre og langt flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse

læse en lille smule op

en meget præcis kritik af hvad

regeringen er i gang med af nedskæringer der rammer

bare for god ordens skyld skal jeg da også sige at rådet for

selvfølgelig anbefaler at det provenu der findes ved at fjerne bonusordningen øremærkes til erhvervsuddannelsesområdet det som reu skriver er følgende

administrative fællesskaber besparelser knyttet til ambitiøs anvendelse af it dels

mindre poster nedskæringen betyder at taksametrene bringes ned på et niveau der er lavere end to tusind og fem

som regeringen ellers altid går ud og hylder i festtaler at det er rigtig vigtigt

under to tusind og fem niveau og så ligger der endnu et nedskæringsforslag her

rammer særlig hovedforløbene hårdt da disse er karakteriseret ved forholdsvis små hold med store krav til investeringer i tidssvarende udstyr og materialer

besparelser der ligger til grund for taksameterreduktionen

der er iværksat de seneste fem år

erhvervsuddannelserne og blandt andet forøge kvaliteten og mindske

sikre den nødvendige økonomi til at skolerne fortsat kan udvikle nye tiltag

i særlig grad rammer de mindre erhvervsskoler jeg ville ikke være stolt

et råd hvor alle parter

vil jeg holde mig til det lovforslag som regeringen har

ordføreren ikke ønsker at vi snakker om

at der er en hel række anderledes prioriteringer herunder også nedskæringer nogle af de nedskæringer

at vi til gengæld øremærker penge til et løft på uddannelsesområdet vi tager fra bankerne og giver til børnene for at sige

socialdemokraternes finanslovforslag blandt andet ved

at noget af alt det bureaukrati som den borgerlige regering har hældt ud over den offentlige sektor bliver fjernet det er ikke noget der vil kunne mærkes

og hermed også en besparelse i s sf

bortset fra at vi har en bred forligskreds om globaliseringspuljen og der har vi nogle midler til at investere i uddannelse det jeg kan konstatere er at i regeringen og dansk folkepartis udkast til finanslov som ligger her sker der samlet set en besparelse på knap fem milliard kroner på uddannelse og forskning

men alligevel tage afsæt i en vigtig ting

ordfører sagde nemlig at det handler om at prioritere

og ikke har mulighed for at lave den uddannelsesinvestering

dansk folkeparti har sammen med regeringen aftalt en plan for genopretning af dansk økonomi vi har stået med en økonomisk krise og et flertal i folketinget har taget flere initiativer for at sikre at den økonomiske krise ikke skulle ramme danmark for voldsomt men krisen har kostet og regningen skal betales så vi kan komme videre dansk folkeparti har derfor sammen med regeringen bidraget til at finde fire og tyve milliard kroner samt ti milliard kroner de fire og tyve milliard kroner skal betale regningen for den økonomiske krise og de ti milliard kroner er penge som skal omprioriteres til andre formål de ti milliard kroner går til socialt udsatte grupper sundhed og uddannelse de økonomiske midler som findes ved afskaffelse af bonusordningen som vi jo netop drøfter i dag er derved midler som omprioriteres og som blandt

at unge kan komme i uddannelse af lovforslaget fremgår det at det formodes at det kun er et fåtal af eleverne som kender til ordningen

udbetalt bonussen og står med

vi er også enige i at en afskaffelse af den her ordning ikke vil have indflydelse på opfyldelsen af målsætningen om at mindst fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse

den her check i hånden i en økonomisk svær tid

må vi jo som politikere prioritere statens økonomiske midler det er hverken en nem eller

stille det op på når det så er sagt tager vi jo i dansk

socialistisk folkeparti som netop er herre karsten hønges parti

har været en økonomisk krise i danmark og der var nogle ekstra penge som skulle findes

det er en meget forvrænget måde

som ved endt uddannelse modtager de her penge på deres konto og det er selvfølgelig dejligt som elev

reelt ikke rigtig gør nogen nytte i forhold til opfyldelsen af fem og halvfems procents målsætningen

fint at man så kan tage nogle penge her

to tusind var jeg ikke medlem af folketinget men jeg var på anden vis faktisk centralt placeret

den her ordning kom til verden det der var forhistorien var at man i

to tusind ville finansiere en særlig hjælpepakke til ældre og for at få den her pakke finansieret pålagde man

de mennesker som var fuldtidsarbejdende men havde valgt at stå uden for a kasserne

det var blandt andet nogle der bare havde valgt at være uorganiserede

med til at finansiere nogle ekstra penge til de ældre men det viste

derfor undtog man lærlingene men man kunne ikke skatteteknisk få dem ind i ordningen og derfor lavede man en bonusordning administreret

om at friholde nogle lærlinge fra at skulle betale til en ældrepakke i to tusind efterfølgende i to tusind og fem fik det et skær af at man skulle argumentere for hvorfor man havde

med til at fastholde unge i uddannelsen

også godt sige at

har en ordning som rigtignok for mange

jeg anerkender at man her har et problem med en ordning som ikke bliver brugt offensivt til at fastholde unge så uanset hvad formålet

den her tekniske ordning hvor lærlingene

den her ordning an på fordi den ikke fungerer

vigtigt at vi lader de her penge komme de unge til gavn kunne man forestille sig at vi etablerede

andre typer kulturelle arrangementer på erhvervsskolerne som

så kunne man tage de her penge og så kunne man overføre dem til en form for ungdomsfond

offensivt kunne bruges til at fastholde flere unge i uddannelsen

overskud til at høre efter hvad jeg stod og sagde i ordførertalen jeg sagde netop at vi ser positivt på at kunne

at pengene kan bruges på området men jeg anerkendte jo netop

liv er

en ny regering en kommende s sf regering vil investere massivt i uddannelse vi tror på at ikke bare grunduddannelser men også voksen og efteruddannelser vil blive et af de allervigtigste værktøjer for at bringe danmark tilbage på vækstbordet gøre danmark konkurrencedygtigt det er faktisk dér hvor vi har chancen for at adskille os fra andre lande ved at have en veluddannet befolkning der også er villig til at være fleksibel og omstillingsparat på et arbejdsmarked hvor man ikke

nogle krav der bliver stillet til en på lidt længere sigt uddannelse i enhver afskygning men i høj grad de faglige uddannelser og voksen og efteruddannelser vil få en meget høj prioritering

en kommende rød regering vi har lavet et forslag til skatteomlægninger

er enige om at de her penge skal tilbage til erhvervsskolerne

de gør det er jo en anerkendelse af at den ordning har udviklet sig på

erhvervsuddannelserne står det konservative folkeparti meget nært

grundlaget for dansk erhvervsliv og de er afgørende for mange unge menneskers liv og fremtid derfor tager vi også en lang række initiativer for at styrke netop erhvervsuddannelserne vi er blandt andet i gang med

til erhvervsuddannelserne og gøre det mere attraktivt at hæve prestigen på erhvervsuddannelserne således at flere unge mennesker vælger den vej når vi alligevel støtter at man skal afskaffe den her bonus

simple grund at danmark mangler penge

den kurs ender det med at vi skal bruge alle vores midler i danmark på at betale renter og afdrag af vores statsgæld det ønsker vi ikke man kan selvfølgelig godt

som venstrefløjen gør hvor man nægter at spare og ikke har nogen som helst prioriteringer andet end at man vil bruge flere penge og siger nej til alle besparelsesforslag men vi vælger at spare

og heller ikke fordi vi ikke under alle områder i samfundet at få flere penge det ville jo være dejligt hvis der var råd til det

at man ikke kan bruge flere af dem end man har kritikerne af regeringens økonomiske politik og også dette forslag har travlt med at skyde skylden for statens underskud på regeringens skattelettelser

set ønske det var rigtigt at der var givet store skattelettelser for mit parti og jeg synes ikke det er rigtigt at vi skal have verdens absolut højeste skatter i danmark

som det er tilfældet i dag vi synes sådan set det er et stort økonomisk problem og ligger her på linje med alle økonomer men vi er nødt til at have en diskussion der er baseret på fakta og fakta er at skattereformen har sænket indkomstskatterne men den har også hævet skatterne på en lang række andre områder

indført skatter på fedtstof der er indført multimedieskat pensionsskatter en lang række andre ting som vi

ikke er specielt vilde med men som vi har indført

er ikke kommet færre penge i statskassen på grund af skattereformen tværtimod medfører skattereformen at der er flere penge i statskassen flere penge til forbrug

vil blive mere attraktivt at investere i danmark fordi vi nu ikke længere har verdens suverænt højeste marginalskatter derfor synes jeg at vi skal have en diskussion som forholder sig til det som er sandheden nemlig at det ikke har noget at gøre med regeringens skattelettelser

nødt til at spare det har noget at gøre med en international finanskrise hvor det også kan bemærkes at danmark står bedre end stort set samtlige andre lande i den her verden fordi vi

en sparsommelig og ansvarlig økonomisk politik når man hører venstrefløjens angreb på nogle af de besparelsesforslag som kommer frem hernede i salen

er sket en stor massakre på vores uddannelsessystem lad mig lige minde om at i den seneste udgave af education at a glance fra oecd ligger danmark som

til hvor mange penge vi bruger på uddannelse

flere midler til uddannelse under den her regering i modsætning til at vi hvert år hører om

og vi er bekymrede over at vi har et statsunderskud der er så stort at hver dansk borger i år

forringelse af lærlingenes økonomiske vilkår som regeringen lægger op til og vi mener at det grundlæggende er forfejlet når regeringen sender regningen for hullet i statskassen regningen for den økonomiske krise videre til de arbejdsløse til børnefamilierne til de studerende herunder de unge på erhvervsuddannelserne

er som bekendt ikke den eneste forringelse af erhvervsuddannelserne som regeringen og dansk folkepartis såkaldte

synes det er så flabet at man vælger at kalde den pakke for en genopretningspakke fordi det

en pakke som river ned

man kan bestemt ikke kalde det genopretning at forringe de arbejdsløses vilkår eller

forringe de studerendes vilkår herunder de unge på erhvervsuddannelsernes blandt andet har man jo

besluttet at ydelsen til unge i skolepraktik og i øvrigt også på produktionsskoler skal sættes ned til niveau for hjemmeboende på

det er jo i øvrigt som situationen er lige nu et temmelig ironisk forslag eftersom jeg kan forstå at regeringen

de hjemmeboendes su jeg ved ikke om man har gjort sig nogle overvejelser om hvad det så vil betyde for de unge i skolepraktik

et af de argumenter der bruges for at forringe lærlingenes vilkår

selvfølgelig sådan umiddelbart rigtigt især hvis regeringen ender med at afskaffe suen for de hjemmeboende studerende men man overser med den argumentation det forhold at lærlinge er i en anden situation end su modtagere blandt andet forholder det sig altså sådan at

og i øvrigt så ender en typisk faglært jo altså med en livsindkomst

med lange uddannelser der er bestemt ikke behov for

tværtimod har vi brug for det modsatte

fem og halvfems procent af alle unge

faktisk er på erhvervsuddannelserne

på erhvervsuddannelserne er det modsatte af det regeringen lægger frem hvis vi fra enhedslistens side overhovedet skulle gå ind i en overvejelse og diskussion af hvorvidt den her bonus er den rigtige måde at bruge pengene på

er det så skulle der naturligvis være en garanti for

til det ansvarlige flertal repræsenteret ved venstre de konservative og dansk folkeparti som ganske glimrende redegjorde for nødvendigheden af at stramme op

offentlige finanser i en situation hvor enhver krone vi bruger ekstra skal lånes

hvorefter vi jo så kommer til at skylde dem

på et tidspunkt må man forvente at de mennesker man låner pengene af vil forvente dem betalt tilbage

det som udgangspunkt for lovforslaget at vi fører en økonomisk ansvarlig politik

man kunne godt forgælde danmark yderligere nu og her sådan som s og sf ønsker det problemet er bare at disse lærlinge som man prøver at udvise stor sympati og omsorg for altså rent faktisk er de mennesker der senere på arbejdsmarkedet skal betale gælden tilbage

ikke samme beløb enhver der har taget et lån vil vide

samme beløb tilbage man betaler også en forrentning

set derfor at nogle vil låne os pengene

er situationen den at uanset at det er ubehageligt at tage penge fra uddannelsessektoren så gør vi det hvad bruger vi så pengene på punkt 1 vi bruger dem på at betale den meraktivitet

blot nævne at det er undgået venstrefløjens opmærksomhed at mens vi taler om en samlet reduktion i erhvervsuddannelserne på cirka to procent

procentpoint flere

tager to procent af taxametrene og man har flere elever bruger man samlet set flere penge disse penge skal i modsætning til hvad s og sf tror jo rent faktisk finansieres altså penge til aktivitet i uddannelserne er også rigtige penge

når vi blandt andet har afsat ti milliard kroner til en række initiativer på socialområdet og uddannelsesområdet

jo blandt andet gå til at der er penge til

aktivitet men jeg ved godt at den erkendelse ikke

i det ansvarlige flertal at gennemføre

jeg sige ja jeg synes at man skal orientere s og sf

at føre en økonomisk ansvarlig politik men jeg kan tilføje at jeg ingen forventning har om at s og sf på nogen måde har gjort sig erfaringer hermed

forslaget er et lille forslag som bidrager en samlet genopretning af dansk økonomi vi tager et overordnet ansvar

radikale venstre og det samme gør sig så også gældende i

vi som udgangspunkt positive over for at diskutere en pris og lønregulering af arbejdsgivernes bidrag til veu godtgørelse via den såkaldte aer ordning

sikre på at der hele tiden er en

finansiering i forhold til hele det

refusionssystem vi har der gør

hele voksen og efteruddannelsessystemet

jo indgår i en helt anden sammenhæng det indgår i det som vi også har hørt i forbindelse med l fire og tyve

på uddannelsesområdet for at finansiere regeringens nedskæringspakke på andre

særlige i forhold til at gennemføre en pris og lønregulering af arbejdsgiverbidragene er at det selvfølgelig også vil give en udgift

også er en del af det her system og normalt er det jo sådan at når folketinget vedtager love der har en direkte økonomisk konsekvens ude i kommunerne og regionerne sker der en kompensation det såkaldte dut princip det sker så ikke lige præcis i det her tilfælde og det betyder at ud over de massive nedskæringer som regionerne og kommunerne står i nu på grund af regeringens utrolig stramme økonomiske rammer

lige det her oveni

se om der er en mulighed for at vi via udvalgsarbejdet alligevel kan finde en måde at gennemføre en form for kompensation på

også til den her merudgift til regioner og kommuner

vil være med til at diskutere princippet omkring løn og pristalsregulering men ikke i den her sammenhæng hvor pengene udelukkende går til at finansiere regeringens egen nedskæringspakke

i sit indlæg i forbindelse med lovforslaget at der i høringssvarene bliver gjort opmærksom på at der i aftalerne med regeringen om

og regionernes økonomi for to tusind og elleve

regeringen aftalt en plan for genopretning af dansk økonomi

vi står i en økonomisk svær tid

og resten af verden og den har sat sine spor vi har taget flere initiativer i danmark for at modvirke krisens konsekvenser men der er også en regning oven på krisen som skal betales dansk folkeparti

medvirket til at finde fire og tyve plus ti milliard kroner de fire og tyve milliard kroner går direkte til regningen mens de ti milliard kroner er midler der prioriteres til andre områder som sundhed udsatte grupper og uddannelse med lovforslaget som vi står med

indføres der en pris og lønregulering af de bidrag som alle arbejdsgivere årligt betaler til arbejdsgivernes elevrefusion også kaldet aer

går til at refundere arbejdsgiverens udgifter til befordring

i dag betaler hver arbejdsgiver fem

årligt for hver fuldtidsbeskæftigede medarbejder og det bidrag

men nu pris og lønreguleres det altså årligt fremadrettet og det betyder at staten får højere indtægt i de kommende år på den baggrund

støtte lovforslaget men når det

lige bruge den sidste del af min ordførertale på at

være med til at se på det her altså at der kan findes penge via aer

ikke være med til at redde dansk økonomi på den her måde

to ting op mod hinanden som ikke passer sammen derudover

man meget gerne vil kalde det fra socialdemokraternes side

om en pakke der rent faktisk redder dansk økonomi jeg vil meget meget nødig se danmark i en situation som den grækenland står

gør vi selvfølgelig alt i danmark for at sikre at vi ikke kommer så langt ud sikre at vores økonomi ikke bliver

at man er nødt til at tage nogle meget værre initiativer end

vi fører en økonomisk ansvarlig politik det gør vi i

dansk folkeparti og det gør de også

for at sikre økonomien i danmark i en økonomisk svær

altså der er tale om to vidt forskellige ting som ikke har indflydelse på hinanden

at det vi stadig væk drøfter her i dag er hvordan vi sikrer dansk økonomis overlevelse fremover og der har vi i dansk folkeparti lavet en

hvor galt det kan gå når man lader de borgerlige blive ved magten i for lang tid i et land

sådan hele landets økonomiske situation bragt ind i

lidt morsomt at man bliver ved med at nævne en genopretningsplan

ved magten i ni år her i landet er det en tilståelsessag eller hvad

i princippet er en god idé at vi nu kan regulere arbejdsgivernes bidrag til aer med pris og lønudviklingen

det

vi kommer vidt omkring det jeg kan bekræfte over for herre rasmus jarlov er at

regering som har valgt ensidigt at gå efter

lægge yderligere byrder på de hårdtarbejdende almindelige lønmodtagere og forgylde dem der har rigeligt i forvejen

vil lægge vægten på det andet ben nemlig lade de folk betale som har bedst råd herunder banker finansieringsselskaber og millionærer vi vil beskatte pensionsopsparinger og så

en lille smule tilbage på noget der i hvert fald minder om et uddannelsesspor

på det sådan meget abstrakte plan som herre rasmus jarlov gør

man vil spare en milliard kroner på voksen og efteruddannelsen

på det vi kan kalde den almindelige lønmodtagerbefolkning så ved jeg da ikke hvad det er det er netop uddannelser som bliver brugt af ganske

indrette sig efter en ny virkelighed

lovforslag handler jo fuldstændig ligesom det foregående lovforslag l fire og tyve om at bringe balance mellem hvor mange penge vi bruger

i statskassen jeg vil ikke give et langt foredrag om hvordan man ikke kan bruge flere penge end man har til s og sf der taler

døve øren jeg tror aldrig vi kommer dertil hvor s

vil forstå det uhensigtsmæssige i at forøge vores statsgæld og at forgælde danmark

fremhæve at der her er tale om en meget naturlig ting nemlig at når arbejdsgiverne betaler et beløb

det fremover blive inflationskorrigeret det betyder jo ikke at arbejdsgiverne bliver pålagt en større byrde det betyder

set bare at byrden bliver holdt sådan nogenlunde konstant kan man sige

uddannelse vi ligger nummer fem i verden når man kigger på hvor mange penge vi bruger på uddannelse den

styrket under regeringens levetid og det vil den også blive fremover selv om der er nogle småjusteringer på uddannelsesbudgettet som vi beklager at vi er nødt til at foretage i øjeblikket på grund af finanskrisen

jo ikke blive svækket i forhold til hvor meget vi bruger sammenlignet med andre lande fordi man i andre lande også er ramt af finanskrisen og derved de fleste steder er nødt til at skære meget mere drastisk ned end vi faktisk er nødt til at gøre

småjusteringer på budgettet som vi er nødt til at foretage i år være sådan at det samlede beløb

vi bruger på uddannelse er steget under den her regerings levetid andelen af vores bruttonationalprodukt er steget under regeringens levetid

får malet et billede af at vi udfører massakrer på uddannelsessystemet og hvis blot halvdelen af de påstande der er kommet frem fra venstrefløjen og dem som støtter den

nogen uddannelser tilbage i danmark

det heldigvis ikke det er sådan at vi har en god uddannelsessektor i danmark og er sådan at danmark ligger helt i top især når man kigger på hvor stor en andel af uddannelserne som er finansieret med offentlige midler de lande som bruger flere penge på uddannelse end vi gør i danmark

nu hører vi de konservatives ordfører herre rasmus jarlov beklage at man desværre er nødt til at skære ned og

vældig ked af det men det er de desværre nødt til altså undskyld mig det er jo et politisk valg hvordan pengene skal bruges og fra den borgerlige regerings side og dansk folkepartis side har man valgt at give nogle store skattelettelser som altså primært er kommet dem til gode som tjener rigtig mange penge i forvejen det har nogle konsekvenser det har blandt andet den konsekvens at man har forringet forholdene for de arbejdsløse og altså også den konsekvens at man forringer forholdene for unge under uddannelse

talerstolen og beklager det er et helt bevidst valg man har truffet fra den borgerlige regerings side og fra dansk folkepartis side

man regulerer arbejdsgivernes bidrag til efteruddannelse det er vældig vældig fornuftigt desværre kan man sige rækker en regulering jo ikke

i sammenhæng med de massive stigninger i brugerbetalingen

og man kan sige at i en periode hvor mange tusind lønmodtagere er blevet ramt af arbejdsløshed

mulighederne for efteruddannelse i stedet for at skære ned på efteruddannelsesmulighederne burde man jo bruge den situation vi står i nu til at sørge for at så mange som muligt bliver opkvalificeret og bliver motiveret til at tage efteruddannelse men som sagt selve forslaget

er en genopretning af dansk økonomi som følge af at verden er blevet ramt af en international økonomisk krise et et flertal der sidder

mens den venstre side af salen er fuldstændig overbevist om at det er mig og de øvrige kumpaner i regeringen der er årsag til at verden er kastet ud i en international krise men den genopretningsplan som

søger at få igennem tinget og også vil få held med da vi har et flertal bag os retter sig simpelt hen mod at kompensere for de massive investeringer

har gennemført for at imødegå de

effekterne for at sikre folk mod arbejdsløshed for at sikre at virksomhederne ikke gik nedenom og hjem for

samler op nu nemlig regningen for det vi er nødt til

spænde livremmen ind og det gør vi så ganske givet jo i forhold til den

offentlige sektor vi forsøger at

den at vi har verdens største offentlige sektor målt på

desto bedre bliver det nok for den danske befolkning vi har en anden

blandt andet dette forslag som beklageligvis beklageligvis betyder at offentlige og private arbejdsgivere tilsammen skal bidrage til at betale for voksen og efteruddannelsesindsatsen i en lille smule højere grad end hidtil dertil kan man tilføje at vi ligger i verdensklasse i forhold til offentligt finansieret voksen og efteruddannelse

haft besøg af eu kommissæren

roste den danske tradition og det fortsatte arbejde den nuværende regering gør for at sikre livslang læring så vi vedgår

gerne arv og gæld også de mange mange milliarder kroner

end da socialdemokraterne og det radikale venstre tidligere havde regeringsmagten jeg hæfter mig ved at

der generelt er opbakning til at private arbejdsgivere godt må bidrage til

det tegner et meget klart billede af

et spørgsmål om hvordan vi kan pumpe noget mere styrke og kraft ind

vores målsætning er at skabe vækst arbejdspladser og økonomi til at betale den

og jeg har jo heller ikke rigtig lejlighed til det som minister men det kunne have været interessant hvis jeg fortsat havde været ordfører at spørge blandt andet enhedslistens og sf’s og

om de mener at alle skatteomlægninger denne regering har gennemført skal tilbageføres hvorefter

en og tredive milliard kroner ekstra ind i skatter for det synes jeg bare man skal huske at fortælle de lo familier som ligger i omegnen af cirka tyvetusind kroner mere i husstandsindkomst

ganske rigtigt var inde på faktisk bidrager til at finansiere den offentlige sektor og ikke omvendt der er ikke en

så derfor også kun spørge konkret

er sikker på at undervisningsministeren hørte at vi som udgangspunkt

at diskutere at der sker en pris og lønregulering

folketinget vedtager en lov der har direkte økonomisk konsekvens for kommuner og regioner så plejer de jo normalt at blive kompenseret ved det såkaldte dut princip det sker så ikke her så det er regulært en merudgift

lille smule historik for for det første blev det også nævnt i ordførertalerne det glemte jeg at kommentere

set ret afgørende at vi vi jo jo plukker eller flænser eller skærer ned i den offentlige sektor jeg

det præcise udtryk men at vi angiveligt skulle hente en masse penge ude i kommunerne og regionerne der er tvunget til at skære voldsomt

kan bare konstatere at en af grundene til at undervisningsområdet bidrager

finansieret qua genopretningspakken her frigør vi ti

milliard kr som jo primært vil gå til uddannelse

er bare lige for at få den misforståelse ryddet af vejen hvad angår

det bloktilskud som kommunerne får

skal diskuteres yderligere hvordan

man kan arbejde videre med det her med kommunerne

i finansministeriet eller i indenrigsministeriet

er situationen er at man i dut aftalerne slutter at hvis der pålægges særlige udgifter til de offentlige arbejdsgivere

kompenseres men dette dækker over både de offentlige og private arbejdsgivere og

glædens øjeblik jeg var lige ved at sige at man kunne blive beruset af glæde men

køge bugt motorvejen og det er udvidelsen af det sidste stykke således at de to spor der kommer fra fyn og jylland og de to spor der kommer fra sydsjælland kommer til at løbe sammen i fire spor

skiftet en flaskehals ud så det nærmest

en sag jeg har haft som en mærkesag siden jeg blev valgt ind i nitten otte og halvfems men bare rolig

jeg har andre mærkesager det er ikke sådan at jeg går død det er et glædens øjeblik at vi får lavet den udvidelse jeg kan huske at der var en berømt minister

vi byggede storebæltsbroen for at mælken skulle være frisk når den

jeg vil sige at vi udvider køge bugt motorvejen så heller ikke chaufføren er sur når vi kommer frem

har været vant til at skulle holde i kø i ret lang tid enhver ved jo at mellem

ni om morgenen på køge bugt motorvejen er

når man andre steder i landet har bedt om at få en hundrede og tredive

i myldretiden og gerne endnu højere

skal der lyde et rungende ja

så er der fuld kapacitet det man så kan overveje hvis ikke det er nok er at lave en ny tracé

den bliver faktisk brugt

også personer fra fyn og jylland der skal til hillerød eller helsingør

kører op ad køge bugt motorvejen og det er jo med til at udfylde den og det er med til at give dem omvejskørsel så næste skridt vi skal se på ude i fremtiden

det vil vi meget gerne men nu kom jeg

at jeg overværede den sidste debat og der var

det helt tydeligt at socialdemokraterne ikke ville være med til at finde penge til noget som helst der kunne bruges på

gal igen på køge bugt motorvejen den besked

vi hver eneste morgen på p4 københavn og p4 sjælland

normalt tager jeg faktisk toget fra min bopæl i næstved til københavn men i dag prøvede jeg at tage bilen for at se

det tog to timer fra jeg forlod mit hjem i næstved til jeg ankom her

sad fuldstændig fast i en prop med ethundredetusind andre biler på køge bugt motorvejen når vi gør det sker der to ting ud over at det er irriterende

biler der kører i tomgang der kører langsomt der har stop and go kørsel udleder voldsomt meget

at samfundet taber milliarder for det var ikke kun mig der missede mit gruppemøde

andre danskere som så sidder og venter på at komme på arbejde så de kan producere så de kan gøre danmark rigere men vi sidder der og venter og gør danmark fattigere derfor er det altså fornuftigt at vi

med en nybygningsløsning en ny jernbane der skal gå fra københavn over køge til ringsted nu har vi så også motorvejen der løber tilsvarende den bliver også opgraderet det er danmarks flaskehals nummer

københavn har så mange arbejdspladser er så stærkt et arbejdskraftopsugende område og der må man bare sige at der altså er ret få arbejdspladser der ligger så tæt på hovedbanegården som christiansborg gør der er rigtig mange der ligger udeomkring i byen

vi gør her er at vi helt klart følger anbefalingen fra infrastrukturkommissionen som havde én anbefaling som var brug pengene på veje de steder hvor der er mest behov brug pengene der hvor der er mest behov det præcis det vi gør her

kæmper vi det gør vi jo sammen

et bredt forlig og det er vi rigtig glade for vi tror det er det vigtigste også fordi trafik rækker så mange år frem og

midt og vestjylland tale om flere motorveje derovre

positiv udgang på den her debat

når man tænker på hvor mange mennesker der rejser i

at problemerne den store trafikmængde kunne løses ved

og anerkender alle folketingsmedlemmers ret til

kæmpe for at få løst trafikproblemer og der findes mange relevante trafikudfordringer i hele danmark så det har jeg respekt for og det synes jeg de bare

tvivl om at i og med at sjælland er ét stort arbejdskraftopland til københavn

er hele det sjællandske område der hvor man per indbygger

syddanmark men man pendler allermest per indbygger

bedre sådan at det kunne være et langt bedre tilbud for pendlerne

område hvor man nu bruger store beløb på at udvide

at vi fik igennem her jeg jeg anerkender naturligvis enhedslistens

forlange at når vi bruger ti milliard

noget som enhedslisten kæmper for nemlig den kollektive trafik

endnu bedre og det er det vi kæmper for i forligskredsen men vi

når den motorvej bliver lavet netop lavet tilkørselsramper

flertallets begejstring over den her anlægslov som vi

vi når til med hensyn til at kunne udvide ved køge bugt derfor skal vi fremadrettet og

tænke i alternativer til køge bugt og det kunne jo for eksempel være ringsted roskilde så meget af den vestlige trafik i hvert fald fik afløb den vej rundt men det er en ny diskussion som jeg i hvert fald gerne deltager konstruktivt i

som har så stor en samfundsøkonomisk gevinst som det

stolte af at være en del af den her aftale om bedre veje

kunne være med til at sikre

arbejde i stedet for at sidde nede på køge bugt motorvejen der har været nogle partier der har talt om tolv minutter jamen herregud det er jo ingenting i forhold til det der bliver spildt på køge bugt motorvejen så allerede her har vi også løst det problem så

det skaber også noget beskæftigelse

miljømæssig gevinst i det her samtidig vil jeg sige

på skinner sammen med den nye jernbane til ti

har man vel også serviceret området på en måde så man

sikret mange år ud i fremtiden det håber vi i hvert fald i dansk folkeparti så vi måske også kan begynde at se på

er nødvendigt jeg nævner lige jernbanen også fordi der er flere der

prioritere veje eller jernbane i det her område

er jo i den situation tror jeg at han gerne vil være transportminister men så står han jo uden noget flertal

jeg forstå de radikale er forsvundet enhedslisten har aldrig været med

lidt vejbyggeri hvis det måtte gå så galt derfor vil jeg spørge

man vedtog en motorvej og så manglede der i fem og tyve år stykket mellem ynslev og sakskøbing det er forhåbentlig ikke det vi

genoptages i dag klokken tretten

på venstres ordfører herre karsten nonbo at han var en lille smule overrasket over at det radikale venstre ikke var en del af den her aftale nu bør det jo ikke komme helt bag på en ordfører hvordan aftaleforholdene er på et område men jeg vil

sige at når det radikale venstre ikke

udbygningen af køge bugt motorvejen skyldes det at der i den aftale som blev lavet dér og som i øvrigt indeholder en lang række fornuftige vejprojekter var to projekter som man ikke kunne opnå enighed om i forhandlingerne og som vi derfor valgte at sige

medvirke til det skyldes jo ikke en eller anden principiel tilgang

meget fornuft i mange steder i landet

med den mængde penge der er til rådighed til infrastrukturinvesteringer mente vi ganske enkelt at de penge kunne anvendes bedre i nogle andre

sammenhænge hvis vi ønskede at fremme de overordnede trafikpolitiske målsætninger som vi oplever at

det vores opfattelse i øvrigt i lighed med en lang række af de trafikforskere og trafikeksperter som har udtalt sig på området at man lige nøjagtig i de områder hvor

en meget tæt befolkningskoncentration skal gøre alt muligt for at udbygge den kollektive trafik og mulighederne for den kollektive trafik fordi det alt andet lige vil være

der kan transportere flest når det kommer til stykket

at man har forsøgt at bygge sig vejmæssigt ud af

gods ind til store metropoler

var de samme veje sandet til på ny og at man derfor efter smertelige erfaringer har måttet sadle om

og de erfaringer synes vi faktisk der er grund til at tage alvorligt så det handler ikke om

en eller anden principiel eller ideologisk eller meget voldsom modstand mod lige nøjagtig den her strækning men er en generel diskussion

har været i den store trafikpolitiske kreds hvor vi jo i øvrigt er enige om en

aftalen om udbygningen her vi mener ganske enkelt at midlerne kunne have været anvendt bedre til at udbygge elementer i den kollektive trafik til især personbefordringen i hovedstadsområdet

det er en konkret vurdering fra sag til sag hvornår man skal stå af og hvornår man ikke skal stå af men

i at vi mener at man kunne have fået betydelig mere persontransport for pengene og at man passende kunne have anvendt pengene på anden vis

veje er tværtimod et spørgsmål om en vurdering af

kan løse nogle konkrete problemer vi synes faktisk at det kan være ganske fornuftigt i modsætning til hvad

at man også bygger vejinfrastruktur i de lidt tyndere befolkede dele af landet fordi det faktisk dér

vi synes derimod at der kan være problemer i at bruge rigtig mange penge på at udbygge den kollektive trafik i de tyndtbefolkede dele af landet fordi der ganske enkelt ikke er underlag for at

enhedslisten eller sf sf er gået ind

de radikale piller sådan lidt i øst og vest kan jeg forstå når de sidder i forligskredsen og tager det de kan bruge og lader være med at tage det

men kan ordføreren ikke se

årsdøgn det svarer til femogtyvetusind per

den vil ordføreren jo have mulighed for at sætte sig ind i men for at svare på spørgsmålet

det trafikforskere og trafikeksperter peger på

er at der hvor der er massiv trafik til de store

er det ikke en løsning at blive ved med at udbygge antallet af spor det er forsøgt også internationalt ved andre store byer og man har måttet sande efterfølgende at det ikke løste problemerne man kan sige sådan lidt billedligt

sander til igen meget meget hurtigt hvis man vil have mest mulig persontransport og gods over på skinner

mere miljøvenlig transportform

jo rigtigt uomtvisteligt at køge

det jeg sådan set bare lige vil konstatere er at

jeg er jeg vil gerne bygge motorveje

jeg tror ikke der er nogen der kører på motorvejene for sjovs skyld det er altså af nød man kører der

er at lige nøjagtig det her med hvad man vælger jo er det vi i virkeligheden debatterer hvordan skaber man valgmuligheder der fremmer

trafikområdet herunder at flest mulige mulige anvender kollektiv trafik der hvor det med fornuft kan etableres jeg forsøgte faktisk at nuancere synspunktet

skal for god ordens skyld indlede med at sige at jeg faktisk også blev lidt glad under herre karsten nonbos første indlæg

nonbo ligesom sagde at nu blev der otte spor her og så skulle der ikke yderligere udvidelser til på den strækning

ikke sikker på at herre karsten nonbo vil kunne holde det løfte muligvis bliver det først efter herre nonbos tid som trafikordfører men ellers vil der vel ske det samme her som der altid er sket når man har udvidet motorveje medmindre man vælger at gøre det i øde jyske områder hvor

er umuligt at få vejene fyldt op nemlig at trafiktilstrømningen vil øge og der vil opstå nye køproblemer nye kødannelser som gør det helt indlysende at man først over et lille stykke vej og derefter

at øge det til ti spor pointen er

det er sket det er den måde trafikpolitik når det handler om vejudbygning i danmark foregår på i de tætbefolkede dele af landet og det er at når man forsøger at løse et problem så skaber man et nyt og så ender man altså med at skulle lave tre fire fem seks syv otte ni

ud i verden og se hvordan det er gået i andre lande

de byer hvor man har satset mest entydigt på udbygning af vejnettet

man har de største trængselsproblemer i dag så man har ligesom skabt forudsætningen for at gå ind for en yderligere udvidelse af motorvejen ved at gennemføre det

hvis man har den målsætning at man vil flytte noget af trafikken

kan næppe findes noget sted i danmark som egner sig mere til at flytte trafik over i den kollektive trafik hvor ellers i danmark har vi en situation hvor et meget meget stort

mennesker dagligt transporteres stort set fra det samme sted til det samme sted i enden

vi kan konstatere at man jo hvis man bare arbejder forskudt

kan køre uhindret frem og tilbage og har en fantastisk masse plads det er fordi der

det er den opgave kollektiv trafik kan løfte

får køge ringsted banen det er rigtigt til gengæld må man sige at man med nogle få yderligere investeringer

for at løfte den opgave endnu bedre og så ville man i hvert fald

pointen er jo at fordi man vælger at bruge

videre på tidligere fejlslagne investeringer i asfalt

det ikke lå lige for at udvide de otte spor til ti spor og det var fordi man havde en anden motorvej man gerne ville have etableret og udvidet

jo heller ikke helt ueffen når vi kommer til den jyske del af området der skal jo ikke mange biler til før det er nødvendigt

det ikke er svært

og det er ikke svært at afvise et lovforslag fordi det jo sådan set er dokumentationen for

jeg ved ikke om det er processen ved indgangen

jeg beundrer også at man kan have den synsvinkel med

kø derude og

strækningen en hovedfærdselsåre der binder hovedstadsområdet og resten af landet sammen køge bugt motorvejen udgør samtidig et vigtigt forbindelsesled mellem kontinentet og skandinavien med den kommende faste forbindelse over femern bælt er en udbygning af køge bugt motorvejen helt nødvendig hvis motorvejen fortsat skal være en effektiv

sammen og det skal den så med forslaget om udvidelse fra seks til otte spor på strækningen mellem greve og køge tager vi derfor et skridt på vejen til

at sikre en bedre pendler og erhvervsforbindelse til gavn for både fremkommeligheden og den økonomiske vækst første etape af udbygningen af motorvejen vil være færdig i to tusind og seksten og med aftalen om bedre veje med videre fra december

og glæden er lige så stor ved den anden her

det sådan at man har besluttet første etape

omfartsvej omkring slagelse det betyder at nu er der givet adgang

kan køre nordfra fra kalundborg ned til slagelse

første etape slutter når man har passeret motorvejen det vil sige at skal man fra nord til syd skulle man uden den anden etape her have drejet ned på motorvejen

i en rundkørsel og så videre med anden etape

får vi en fuld og færdigudbygget ringvej vest om slagelse og det gør at nu bliver første etape også brugbar jeg havde forudset at havde vi

samtidig med at vi får anden etape

regulere jord man kan køre overskudsjorden fra første etape ud på anden etape og man kan lave en helstøbt og færdig ringvej og så kan man oven i købet spare ti million kr i forhold til hvis man havde holdt en pause herimellem

den her øst vest krig om hvor vi skal placere infrastrukturen det skal vi naturligvis der hvor der er mest behov for den

regeringens og ministerens talent med hensyn til rettidig omhu og

talentet er hjulpet godt på vej af i hvert fald dansk folkeparti i den her sag

at vi netop kunne få den synergi som også er nævnt

spare ti million kroner ved at lave det her

på den her jordflytning der skulle til

og giver hele regionen hernede et

nævne den beskæftigelsesmæssige ting i

at få de her projekter fremrykket jeg tror at vi alle sammen er enige om at i en tid hvor priserne måske er rigtige og i en tid hvor vi godt kan

det godt at fremme de her projekter og heldigvis har vi set den positive effekt af det nemlig at mange projekter

bliver færdige før tid at de så oven i

bliver lidt billigere så vi får nogle penge vi kan anvende ikke nødvendigvis til vejene vil

i hvert fald til andre væsentlige infrastrukturprojekter er jo kun glædeligt

hvis jeg lige skal sige en lille smule

dansk folkepartis ordførertale og sige at det var en ren forglemmelse

forslag om en udbygning af slagelse omfartsvej derudover er det jo fornuftigt at vi gør det lige nu

af omfartsvejen sparer vi penge ved at

et afgørende argument for sf har været at vi forbedrer trafiksikkerheden omkring slagelse

radikale venstre kan støtte lovforslaget om anlæg af anden etape af slagelse omfartsvej

som også flere har været inde på

to tusind og ni indgik en stor kreds af partier

indgår slagelse omfartsvej derfor må jeg også sige til venstres ordfører at når han følte trang til at rose venstres trafikminister

der være mange gode grunde til at rose venstres trafikminister for hans snilde og dygtighed men lige nøjagtig i den her sag var det faktisk under den forrige transportminister aftalen blev indgået men skidt nu med

omhyggelighed når man er trafikordfører i enhedslisten for

alle forslag skal jo studeres grundigt også selv om ordet vej

der kan være eksempler på at det kan være nødvendigt at anlægge en omfartsvej for at lette et bysamfund for gennemkørende

da man anlagde første etape af slagelse omfartsvej fra kalundborg til skælskørvej men det gælder bestemt ikke for den anden etape for der er efter vores opfattelse allerede et alternativ til det beskedne antal biler vi snakker om

etablere et tilslutningsanlæg for omfartsvejen til vestmotorvejen og så lade bilisterne køre på denne i cirka to km til frakørsel ni og tredive slagelse syd

hvor ved han det fra det er fordi jeg har været så snedig og klog

om hvordan de mener at den her udfordring kunne løftes

noget der er blevet udtænkt inde på mit kontor ved hjælp af

øvrigt også i lovforslaget som en mulighed

man så fraviger måske var det derfor jeg blev inspireret til at undersøge om den kunne have nogen gang på jord i den sammenhæng

er det jo gådefuldt hvad hensigten overhovedet

hundrede og fem million kroner på den her overflødige anden etape

hundrede til otte tusind syv hundrede i to tusind og ni trafikulykkerne er heldigvis da få

støjramte boliger med fire og halvfjerds men ved ikke at anlægge omfartsvejen til anden etape ville der være rigelig råd til at etablere effektive støjdæmpende foranstaltninger ved de udsatte boliger

det svært at se formålet med vejetapen

altid gå ind og se på om der er ledende og betydningsfulde politikere i forligskredsen eller andre steder i de partier som har gennemført den her omfartsvej men det ville være

at gå til den slags yderligheder infrastrukturkommissionen anbefalede i sin tid at investeringer skal ske der hvor behovet er størst

vil da gerne bidrage med et par lokale forslag til hvordan en hundrede og fem million kroner kan bruges til nytte til anlægsopgaver der begge understøtter klimakommissionens nylig udsendte rapport

transportudfordringer i det her lokalområde det kunne være at renovere og udbygge jernbanen til stigsnæs havn hvor slagelse kommune planlægger at udbygge til en dybvands og containerhavn det kunne være at genåbne banen fra høng til kalundborg jeg var jo en lille smule overrasket da jeg i statsministerens åbningstale hørte at han tog

at det her lovforslag at kommer man for eksempel fra sydsjælland og lolland falster og skal til fyn og jylland

og køre direkte ud på motorvejen nu skal man fortsætte helt frem til en rundkørsel

til et lyskryds

en motorvej skal man videre mod kalundborg skal man køre af igen så trafiksikkerhedsmæssigt

igen og den når at blokere motorvejen

jo ikke udelukke at herre karsten nonbo kan have glæde af det her forslag selv om det er rigtigt at jeg også har den

nonbo når vi snakker om togdrift giver det indtryk at han altid kører i tog men det er fint nok

erfaringer kan være mangfoldige men det der er pointen her er jo om der kan konstateres nogle trafikulykker af betydning som altså

trafiksikkerhedsargument og om der kan fremføres nogle miljømæssige og andre argumenter som gør det fornuftigt

indlæg jeg synes jo vi kan sige at med en anden etape af slagelse omfartsvej gennemfører vi faktisk en sydlig forlængelse af omfartsvejen fra den planlagte afslutning af første etape og det betyder jo at omfartsvejen vil forbedre både trafiksikkerheden og bymiljøet i slagelse og øge fremkommeligheden for pendlere og erhvervsliv i området projektet for første etape af slagelse omfartsvej er sat i gang og forventes at være færdigt i to tusind og tretten og anlægsarbejdet på

igangsætter vi efter vedtagelsen af nærværende

og anden etape kunne stå færdig i to tusind

tror man skal sige at med vedtagelsen af anden etape af slagelse omfartsvej er det jo her vi fuldfører omfartsvejen til gavn for både den regionale trafik i området og ikke mindst det lokale trafikmiljø i slagelse by det er jo igen og nogle har været inde på det et resultat af aftalen

liberal alliance sikrede et solidt flertal for anlæg af slagelse omfartsvej derfor vil jeg selvfølgelig gerne slutte med at

tak for den brede opbakning

en ny slags belægning på vejene som både ville reducere støjen og forhåbentlig også forlænge levetiden nu må vi se men det vil jeg da gerne sige ja til at

andre ordførere har nævnt

det gør så ikke noget for jeg har haft rigelig mulighed for at rose

det her ligger også forud for transportministerens tid

det er en udvidelse af

er lige netop på det stykke her det stykke

har den særlige ting at

kø så forplanter den kø sig ned

køge bugt motorvejen så problemet her er spørgsmålet om at få sluset

skulle trykke på knapperne til tredjebehandlingen det her er jo også en

de store køproblemer der er på netop den her strækning og set i det lidt større perspektiv som andre har været inde på også

det med støjdæmpende asfalt

i tyskland for at se på det her produkt

har klassificeret det her som værende brugbart jamen så tror

jo alle steder at man vil bruge støjdæmpende asfalt der står også at der er afsat penge til facadeisolering

altså opnå rigtig store besparelser i tilskud til

så min opfordring til til kollegaerne her og til til udvalget fremadrettet

gøre opmærksom på at sf selvfølgelig støtter forslaget

den grønne transportaftale hvori

forslaget om udbygning af motorring fire

det er jo baggrunden for at vi støtter op om forslaget derudover synes vi det er vigtigt

en forbedring af motorvejen det synes vi er en positiv ting ved forslaget

det bliver jo en fornøjelse for nogle af os at køre rundt i vores bil ude på de her veje uden nødvendigvis at genere naboerne eller

lade være med når man

tænke på et af de tilbagevendende temaer der har været i

trods de mange åbenlyse

har projektet jo ikke mødt megen megen forståelse her i tinget kravet om at letbanen ikke måtte hæmme vejtrafikken

for dyr har fået skiftende transportministre til at

en milliard kroner til forbedring af den kollektive trafikbetjening i ring

da heller ikke truffet nogen beslutning endnu om hvorvidt der skal være tale om en letbane eller højklassede

ikke realiseres og mens der ventes på en revision af lov om trafikselskaber der

vil kunne danne udgangspunkt for en bedre fungerende bustrafik hvor vi ikke mere skal opleve at otte kommuner i flere år strides om forlængelse af en enkelt buslinje så udvides de motorveje der ligger klos op ad ring

det motorring tre der blev udvidet fra fire til seks vejbaner i hele sin længde

lang etape fra tåstrup til udfletningen ved

par uger efter at klimakommissionen udsender rapporten om udfasning af de fossile brændstoffer men

at trafikken på strækningen vil stige med sytten procent frem til to tusind og femten svarende til fire procent per hverdagsdøgn i forhold til nulalternativet

samfundets dynamik som vi skal se positivt på og sådan kan man sige at man med den ene rapport og den ene politiske debat drøfter hvordan man skal reducere

der med om trafikmængden stiger eller ikke stiger jo

faldende i det her område

føre til en overvejelse over om man ikke burde tænke sig lidt om og udsætte processen men udgangspunktet når man er i transportministeriet og i

kreds er jo at der kommer vækst igen og så vil biltrafikken

som måske kan vise sig at betyde at disse motorvejsudbygninger ikke får

tidsalder er forbi og

jo godt ende med at vise sig at teorierne om at trafikken vil stige alligevel ikke

til at udmønte sig i praksis det kan man selvfølgelig håbe på men viljen til at skabe mere biltrafik og viljen til at skabe mere

fire er jo en central strækning i forhold til at lede nord og sydgående trafik uden om

i de seneste år har været præget af nedsat fremkommelighed

bredt flertal i folketinget har jo truffet beslutning om at udbygge motorvejen fra fire til seks spor på den cirka fire km lange strækning mellem tåstrup og

motorvejen vil forbedre fremkommeligheden så trafikanterne vil opnå en tidsbesparelse jeg

udbygningen af strækningen sker ved det man kalder en indvendig udvidelse man anlægger to ekstra spor i den eksisterende midterrabat og det betyder jo at udbygningen

på hvor meget motorvejen fylder i landskabet

visse ordførere var inde på at vi skal huske at tage godt hensyn

pelsdyravlere nærmere bestemt minkholdere uddannelseskravet til minkholdere er et af forslagene i den rapport som fødevarestyrelsens arbejdsgruppe har fremlagt om initiativer til øget kontrol af dyresundhed

en efteruddannelse af en dags varighed for alle minkavlere hvert tredje år formålet

styrke det faglige niveau

med til at sikre nyttiggørelse af den nyeste viden inden for dyrevelfærd og dyresundhed den anden del af lovforslaget omhandler egenkontrol i svinebesætninger og hos transportører ved transport af slagtesvin der transporteres til slagteri uden individuel mærkning flere slagtesvineproduktioner er i dag så store at de alene kan fylde en hel lastbil til slagteriet

er det både spild af tid og ressourcer og unødig stress af dyrene at mærke dem individuelt for at opretholde fødevaresikkerheden er det imidlertid nødvendigt at sikre sig at

kravene til gruppevis levering af slagtesvin overholdes eksempelvis at svinene transporteres direkte fra besætningen til slagteriet at indføre egenkontrol

svinebesætninger og transportører er med til at sikre at kravene efterleves og at det løbende kan dokumenteres som det sidste skal vi kigge på en ændring af gebyrbestemmelserne det foreslås at forenkle gebyradministrationen således at det bliver muligt at opkræve gebyrer for en kontrol samlet selv om der kontrolleres inden for to lovområder det vil eksempelvis betyde at når fødevarestyrelsens veterinære afdelinger foretager veterinærkontrol og salmonellakontrol i en fjerkræbesætning vil det være muligt over for fjerkræavleren at opgøre gebyrbetaling for henholdsvis veterinær og

synes det er en god idé at man starter det her kompleks

som udgangspunkt stor tillid til

avlerne også minkavlerne langt de fleste gør et rigtig godt job så kan der være nogle enkelte

det daglige tilsyn i produktionen og skal stå på mål for hvad der foregår i deres bedrift det er det rigtige sted at starte kan det så ligesom løse det synes jeg

skyde gråspurve med kanoner hvis vi kan nøjes med at gøre

starte der hvor herre erling bonnesen slap

netop handlede om en række elementer

vi så hvordan en branche kan blive tvunget ud i

i forhold til alt hvad vi beskæftiger os med

uddannelse ikke en dårlig ting så jeg synes det er positivt

på andre områder med hold af dyr

er er at der kommer rigtig meget udenlandsk arbejdskraft

til danmark der næsten ikke kan et ord dansk og vi har også set hvordan vikarbureauer siger at de er tyve kroner billigere i timen hvis de kun kan

når de går ude og passer vores dyr

dyrevelfærd og at man skal

ikke forstå at man ikke vil være med til allerede nu at sige at det skal være obligatorisk at dem der rent faktisk passer minkene

som minimum skal have et fire dages kursus

er et positivt skridt jeg synes bare at man skal tage konsekvensen fuldt ud

det viser sig på sigt at der kommer til sidde en minister i stolen

uddannelse er godt det vil vi gerne være med til at sige ikke bare på det her område men også på andre områder

det kommer til at ske så drejer det sig om øremærkning og skinketatovering det er i sig selv nogle

hvis vi ellers kan få en garanti for at der ikke er mulighed for at omgå det sådan at det er behæftet med plat og svindel det

af høringssvaret fra landbrug fødevarer der siger at det ikke

at der er en enkel struktur det har vi sagt ja til på

kan være fornuftigt nok men egenkontrol

det og som minimum skal der selvfølgelig hvis man siger ja til den

laves et egenkontrolprogram

støtte de små bitte skridt der

under udvalgsarbejdet kan få samlet et flertal der kan bore det her lidt mere specifikt ud sådan at vi får

åbenbare over for venstres ordfører at der er behov for at der bliver taget nogle flere skridt på det her område regeringen har jo selv

er i sig selv bemærkelsesværdigt at en bestemt produktionsform bliver udsat for en hundrede procents kontrol når vi har

det godt være at der er behov for at vi kigger yderligere på det her område

hvis man skulle følge den terminologi skulle man selvfølgelig lave alle kontrolbesøgene færdige hos de fem hundrede minkfarmere vi har i landet og bagefter skulle vi sætte os ned og se

var behov for regeringen kommer jo med det her forslag fordi de mener at der er behov for

i de her høringssvar at at ministeren slet ikke

at når det drejer sig om uddannelse

har vi kloge folk til at kigge på hvad der skal indgå i et uddannelsesforløb

et kursus til sine egne folk

med faglig ekspertise til at komme og sige

de ting der skal lægges ind i en uddannelse det gør

på alle andre områder og det synes jeg faktisk ville være rimeligt her

har ansvaret for nogle dyr så passer dem ordentligt det hjælper i øvrigt også erhvervet bedst der har været utrolig

negativ fokus på en lang række af de produktionsformer vi har herhjemme vi vil gerne være med til at stå på mål for at vi skal have minkproduktion i danmark

derfor skal vi selvfølgelig sikre os at både de tekniske ting der ligger i i de krav der stilles til minkproduktionen

det med strøelse og alle mulige ting i det forløb der er på en minkfarm hele året igennem indgår som elementer

da herre rené christensen som er dansk folkepartis ordfører på området her

være i salen på nuværende tidspunkt skal jeg på hans vegne fremføre det følgende uddannelseskrav

til pelsdyravlere hilser dansk folkeparti meget velkommen vi har desværre set at ikke alle der beskæftiger sig med pelsdyravl har udvist det som vi bare kunne forvente i danmark i forhold til dyrevelfærd derfor foreslås det at ministeren for fødevarer landbrug og fiskeri bliver bemyndiget til at fastsætte regler om uddannelseskrav til personer der beskæftiger sig

generelt er vi ikke tilhængere af at give disse bemyndigelser men i det her tilfælde forventer vi at ligegyldigt hvem der er minister vil denne kunne følge udviklingen og løbende forbedre uddannelsen hvis det er nødvendigt pelsdyravl i danmark omfatter primært avl af mink ræv og chinchilla hvor minkavl udgør langt størstedelen danske minkavlere producerer omkring fjorten millioner mink årligt på cirka en tusind fem hundrede minkfarme og der omsættes årligt for omkring fem milliard kroner

danske pelsauktioner fødevarestyrelsen nedsatte i december to tusind og ni en arbejdsgruppe som skulle se på hvordan dyrevelfærden kan hæves i erhvervet arbejdsgruppens opgave var blandt andet at udarbejde et forslag til en model for uddannelse af minkavlere på baggrund af arbejdsgruppens arbejde har fødevarestyrelsen i maj to tusind og ti udarbejdet en rapport hvoraf det fremgår at arbejdsgruppen anbefaler en uddannelsesmodel bestående af en grunduddannelse af fire dages varighed for nye minkavlere hvor minkavleren opnår et såkaldt kørekort og en efteruddannelse af en dags varighed for alle minkavlere hvert tredje år hvor det her kørekort fornys

ønsker at det skal gælde for alle som har med pelsdyr at gøre og ikke kun for pelsdyravleren ligeledes er dette oplæg efter vores opfattelse et minimum for uddannelse og vi vil fremadrettet følge udviklingen tæt det vi så på tv tilbage i to tusind

i tv to udsendelsen operation x var chokerende billeder

ønsker vi ikke at udsætte dyr for jeg tror også at udsendelsen var og er et udtryk for at ikke al billig arbejdskraft fra østeuropa har den kvalitet og etik som vi kunne ønske os

i danmark skal ikke sættes til side i kampen for at nedsætte omkostningerne

kan medvirke til at alle får et kursus men der er mere i det her forslag identifikation af svin er hidtil

ved øremærkning og skinketatovering men flere svineproduktioner i danmark er nu så store at landmanden selv kan fylde en hel lastvogn med svin til slagteriet derfor bør det gøres muligt for landmænd og slagterier at indgå aftale om at slagtesvin transporteres direkte fra gården

slagteri i danmark uden øremærkning eller skinketatovering sporbarheden skal selvfølgelig fortsat kunne opretholdes og der fastsættes regler om at landmanden og transportøren for egen regning skal gennemføre egenkontrol med transport af slagtesvin ministeren bemyndiges til at udfærdige

skal have uddannelse og derfor er jeg jo glad for at vi tilsyneladende kan finde hinanden under udvalgsarbejdet og få udmøntet

vi gerne vil sikre et højt dyrevelfærdsniveau

og en ordentlig etik i produktionen så jeg kan da sige at

sfs ordfører herre kristen touborg ikke har mulighed for at være i salen i dag skal jeg fremføre sfs holdninger til

skridt i den rigtige retning at der bliver indført obligatorisk uddannelse af personer der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af mink men kravet om andre personer der er beskæftiget med pelsdyrhold hvis der måtte opstå behov herfor er for slapt beskrevet i

det er tydeligt at der er behov for at alle der beskæftiger sig med produktionsdyr har et rimeligt kendskab til hvordan man behandler dyr i lovforslaget fremhæves det at der er konstateret behov for øget fokus på dyresundhed dyrevelfærd dyreadfærd og håndtering for så vidt angår den driftsansvarlige person vi mener at der er samme behov for uddannelse hos de personer der i praksis

den driftsansvarlige vil være mere vidtgående end de krav der stilles til andre sammenlignelige former for husdyrbrug det er jo helt korrekt men i stedet for at have en lav fællesnævner bør overliggeren løftes det vil sige at vi ønsker at kravet gælder for alle sagen er jo at husdyrproduktionen i danmark ikke længere foregår efter det princip at der er et individuelt dagligt tilsyn

kan forbedres og når det så samtidig kan gavne landbrugets vilkår ja så kan man jo kun støtte forslaget

rigtig godt at der nu træffes bestemmelse om at de ansvarlige for pelsdyrhold skal gennemgå et kursusforløb

kravet om yderligere uddannelse er stillet på baggrund af en ekstraordinær kontrolkampagne der viste en række kritisable forhold på danske minkfarme

her forbindelse synes jeg også der er god grund til at rose pelsdyrbranchen for viljen til

så man stadig er i stand til at beholde den førertrøje

man har på verdensmarkedet og som man har slidt sig til på dygtig måde

lovforslaget omhandler endvidere svinesektoren hvor der stilles forslag om øget egenkontrol hos besætningsejere der bliver mulighed for at ejerne kan indlevere slagtedyr i grupper så dyrene ikke skal udsættes for øremærkning og skinketatoveringer

stadig med dette lovforslag være mulighed for at spore dyrene så eventuelle uregelmæssigheder kan efterspores og det er selvfølgelig også nødvendigt

den omtalte egenkontrol som er nødvendig skal gennemføres på en måde så eksisterende kontrolsystemer

lidt bureaukratisk for landmændene og så let tilgængeligt som muligt men

de samtaler jeg har med branchen viser at der er

at få det her gjort på en god og en ordentlig måde jeg kan også forstå at en del

i en bog eller at der har været et lille hul i et hegn

drejer sig om nogle nogle ganske andre ting

som som ikke ikke har noget med dyrevelfærd at gøre

det at den ansvarlige får et kursus i

lovforslag der indeholder vidt forskellige temaer gør mig altid lidt agtpågivende er der et af temaerne der skal slippes med i slipstrømmen af de andre

hvad den bagvedliggende logik er for at sætte netop disse tre emner sammen til ét lovforslag uddannelseskrav til pelsdyravlere egenkontrol ved transport af slagtesvin ændringer i gebyrbestemmelser hvad er det lige der er fællesnævneren for de tre ud over at det er samme minister

men for nu at begynde bagfra gebyradministrationen radikale venstre er altid med på forenklinger der gør ting mindre bureaukratiske det virker som en fornuftig sag at ministeren bemyndiges til at fastsætte at regler om betaling for kontrol

lov om hold af dyr vedrørende det første punkt om uddannelseskrav til personer som er ansvarlige for eller i øvrigt beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af mink er det relevant at kræve det det er vigtigt at sikre at produktionsdyr også mink behandles ordentligt og forsvarligt det kræver uddannelse af alle der beskæftiger sig med levende produktionsdyr hvilket loven også giver mulighed for vi har jo desværre set nogle kedelige eksempler på at ikke alle inden for erhvervet er i stand til for nuværende at opfylde de krav der var nogle brodne kar der blev highlightet som det hedder på nudansk i det forgangne år uddannelse er nødvendigt for at have en viden der kræves til pasning af levende dyr

erhvervet må også selv have interesse i at få fokus væk fra de brodne kar og over på tidens krav her vil et uddannelseskrav være med til at løfte fokus endelig er der punktet om transport af slagtesvin slagtesvin skal kunne spores sporbarhed er et krav besætningsejeren skal kunne dokumentere svinets oprindelse med mere sådan er det nu men med det her forslag stilles der krav om en egenkontrol som kombineres med stikprøvekontrol

positiv over for det lovforslag der ligger her

et lovforslag hvis første punkt forslaget om

tager afsæt i nogle af de ret omfattende problemer der er blevet påvist med dyrevelfærden i forbindelse med hold af mink i danmark det var jo en sag som startede med at medierne bragte omtale af det

til at man inden for branchen sagde at man

set ikke mente man havde nogen problemer det var på mirakuløs vis lykkedes et filmhold at filme ikkeeksisterende problemer senere da myndighederne heldigvis for det gennemførte en opsøgende virksomhed hvor man gennemførte kontrol viste det sig

var ret omfattende problemer i branchen

må sige at de tal man nåede frem til i forhold til hvor mange steder der var problemer ville have vakt opmærksomhed i sig selv også selv om vi ikke havde haft et spektakulært indslag i tv inden så vi er helt enige med ministeren

særlig indsats her vi har

at vi jo altid synes at man må overveje når man giver en bemyndigelseslov om det nu er den rigtige måde at gøre det på jeg kan for så vidt godt medgive at der kan være i hvert fald nogle elementer i reglerne om uddannelseskrav kan være fornuftigt at gøre til et administrativt anliggende mere end

synes jeg på den anden side at vi fra folketingets side må slå fast at det er en politisk afgørelse jeg mener at det bør være sådan at alle der arbejder med mink mens minkene er i live for ligesom også at svare på det spørgsmål som jeg tror den konservative ordfører nævnte over for

nogle indholdsmæssige krav man skal stille selvfølgelig kan det lyde tilforladeligt at det er branchen selv der står for det men vi synes jo også det er vigtigt at man sikrer sig at uddannelsen får en kvalitet og et indhold som gør at den også bliver alment accepteret

set grundlæggende at det er en fordel hvis vi i danmark sikrer os at de mennesker

som udfører arbejdet bliver uddannet i tilknytning til det arbejde så derfor synes vi at det er en fornuftig ting men vi har altså grundlæggende den samme opfattelse som socialdemokraterne og sf og radikale venstre har givet udtryk for nemlig at kravet om uddannelse bør omfatte alle som arbejder med mink det tror vi faktisk er en vigtig pointe vi mener også

hæve det generelle niveau i branchen og

sikre at der kommer en god kvalitet hvad angår de andre elementer i forslaget forslaget vil jeg sige at vi

have noget imod at man laver forenklinger af gebyrbestemmelser jeg har ikke ved en første gennemlæsning af lovforslaget set nogen store problemer i det så under forudsætning af at heller ikke anden eller tredje gennemlæsning eller alternativt nogle af de forslag som mine fremragende kollegaer vil stille i folketinget i udvalgsarbejdet afslører

jeg love at det vil vi være meget positive over for

har vi det vel lidt ligesom også andre har sagt at vi vil være helt sikre på at de forenklinger som der vel også må være tale om

ikke giver nogen problemer i forhold til

allerførst tak til alle ordførere for

det tegner godt for lovforslaget jeg synes der er en høj grad af enighed

bente dahl at når vi tillader os

forenkle lovgivningsarbejdet lidt kan vi jo i hvert fald

alle tre punkter under overskriften

og så syntes vi egentlig at det her havde et omfang

det er jo naturligt oven på den debat der var sidste efterår at der så også er fokus på velfærd i danske minkfarme

jeg glad for at også dansk pelsdyravlerforening har bidraget aktivt til at forme indholdet af den uddannelse som nu er i støbeskeen

kender reglerne og ved hvordan mink skal

er det jo kutyme

at det er de ansvarlige vi går til at det er dem der er ansvarlige for at love og regler bliver overholdt og

ved en kontrol så jeg synes der er gode grunde til at holde det her i første omgang hvis det så ikke har den ønskede effekt

gøre brug af den bemyndigelse der ligger til

få nogle voldsomme konsekvenser og komme til at koste mange et fritidsjob eller

som jeg faktisk kun hører rosende ord om jeg kan sige at det ligger helt klart at egenkontrollen skal sikre dokumentation for at krav om identifikation og sporbarhed overholdes og det her indebærer egenkontrol fra leverandøren altså fra svineproducenten som kan garantere at

er fra den samme produktion over transportør

til slagteri alle skal sikre den her egenkontrol af dyrene

her tager højde for strukturudviklingen i dansk svineproduktion hvor stadig flere svineproduktioner er så store at producenten kan fylde en hel lastvogn med slagtesvin og dermed

i forhold til andre eu medlemsstater vi kan faktisk indføre en innovativ løsning der tilpasser den fremtidige svineproduktion her i landet

så bare lige til sidst bemærke at skulle man have en chance for at spørge grisen

bestemt at grisen ville være glad for at slippe for to slag med tatovørhammeren en på hver skinke inden den skal af sted fra gården så jeg synes der er rigtig mange gode grunde

gennemføre det her forslag med hensyn

kan undgå at få de to klask bagi inden de skal af sted men nok så vigtigt er det spørgsmål vi har kredset mest intenst om

det der med regelefterlevelse

på at der skal være en afgrænsning af hvem det præcis er men jeg mener

om her er ligesom for alle andre dyrearter at tage fat i den ansvarlige det er den ansvarlige besætningsejer vi går til når der er regler der ikke bliver overholdt det er den ansvarlige besætningsejer der må stå

på mål for hvordan de her mink bliver bliver passet og det er dér at jeg synes der er behov for uddannelse der er rigtig rigtig mange

for kortere eller længere perioder har nogle

ikke har den ønskede effekt nemlig at vi får færre dyrevelfærdssager ved kontrol

er et landbrugsland her i københavn mærker vi måske ikke så meget til det men når vi kommer ud i landet

fornægter vores arv og identitet sig ikke landbruget gav os i mere end en forstand brød på bordet det var landbruget der satte gang i industrialiseringen og landbruget vil

i den grad sikre både vækst arbejdspladser og kapital langt

og halvtredstusind arbejder inden for landbrugs og fødevaresektoren en sektor der eksporterer for mere end hundrede milliard kroner årligt vores landbrug er afgørende for vores økonomi og vores velstand sådan er det i dag og det ønsker vi at holde fast ved derfor var venstre med til at lancere grøn vækst

med grøn vækst hjælper vi erhvervet gennem en økonomisk svær tid og ruster samtidig landbruget så det kan være med til at tage teten i arbejdet for at skabe vækst de fleste tænker sikkert på smør og bacon når vi taler fødevareeksport men vores landbrug er

det ikke været for vores produktion af kød kager og mejeriprodukter havde vi i dag måttet undvære en række store højteknologiske virksomheder virksomheder der er med helt fremme på deres felt

her tænker jeg især

producere ingredienser til fødevaresektoren i dag er flere af dem førende inden for udvikling og produktion

vores liv og verden

som disse der sammen med bryggerier slagterier og mejerier sikrer arbejdspladser og eksportindtægter

også denne type virksomheder der er med helt fremme i udviklingen af nye brændselskilder brændselskilder der gør os i stand til at lægge kul olie og gas på hylden

og halvtreds derfor er dansk landbrug meget mere end morten korch og madam blå dansk landbrug

eksport af høj kvalitet højt specialiserede arbejdspladser og en del af løsningen på fremtidens klimaudfordringer grøn vækst sikrer den rette udvikling og derfor kan venstre støtte dette lovforslag der udmønter dele af finansieringen

er en vitaminindsprøjtning til vores landbrug og dermed til vores fremtid dette lovforslag rummer også en række andre elementer jeg vil ikke nævne dem alle men blot fremhæve et leasing af privatbiler har de seneste år nydt fordel sammenlignet med privatejede biler ved leasing betales der forholdsmæssig registreringsafgift i leasingperioden og afgiften opgøres inklusive et rentetillæg dette tillæg har ligget langt under den typiske lånerente i et pengeinstitut som en del af aftalen om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet at fastsætte denne rentesats

foruden det ekstra provenu udligner ændringen samtidig

sammenlignet med privatejede biler i venstre går vi ind for fair konkurrence og vi er stærke fortalere

det består af nogle ganske fornuftige elementer

regeringen og dansk folkeparti og det er jo så meget naturligt at vi

formålet i det store og hele er at støtte landbruget som jo har været noget nødlidende

som branche og med det formål er der indgået den her aftale om grøn vækst

tilbage i april i i år

på landbrugsjord de penge

i kassen ved at man fremrykker den forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder som i forvejen var aftalt mellem regeringen og dansk folkeparti i forbindelse med forårspakken som blev

to tusind og tretten og med grøn vækst aftalen

så det støtter vi naturligvis i aftalen mellem dansk folkeparti og regeringen om

som et element at den rente man betaler ved

i modsætning til hidtil hvor den har ligget et stykke under markedsrenten hidtil har det jo så givet incitament til i højere grad at

frem for at købe dem og og dermed betale den fulde registreringsafgift på en gang derfor

med rentepolitikken over for dem som betaler

kommer til at favorisere leasing så det er også et element som dansk folkeparti støtter i øvrigt er der også en del andre mindre elementer

jeg er stedfortræder for

jo normalt er skatteordfører for sf og derfor er

l treogtyvende grundlæggende finder

også har givet udtryk for at der er en masse positive

tanker her i lovforslaget det meste

lukke nogle huller og tilpasse lovgivningen og det er af meget teknisk karakter

er for eksempel positivt at lovforslaget tilpasser dansk lovgivning til vedtagne eu direktiver sf finder det ligeledes positivt at lønsumsafgiftsloven ændres sådan

professionshøjskoler fritages for lønsumsafgift hvilket var en utilsigtet konsekvens af tidligere lovgivning ændringen af registreringsafgiftsloven således at den forholdsmæssige betaling af registreringsafgift for eksempel i forbindelse med leasing af biler i højere grad kommer til at følge markedsrenten finder sf ligeledes positivt

er en del positive tiltag i lovforslaget i sig selv finder vi det ligeledes positivt at reguleringen af lønsumsafgiften fremrykkes således at den får virkning per første januar to tusind og elleve sf er enig i at finanssektoren skal løfte en større andel af byrden hvilket sker ved den foreslåede fremrykning af lønsumsafgiften sf så dog hellere at afgiften blev lagt på den finansielle sektors overskud vi har bemærket at finansforbundet i deres høringssvar har samme holdning sf ser ikke positivt på at det provenu der fremkommer ved

på landbrugsjord vi mener at de penge burde bruges på et løft til folkeskolen frem for at være ineffektive landbrugsstøttekroner at landbruget har sine problemer i øjeblikket nægter vi ikke men dette er ikke den rigtige måde at støtte det på

til daglig arbejder jeg som lærer på en folkeskole i fredericia kommune og jeg har derfor personligt oplevet hvor meget regeringens og dansk folkepartis vedtagelse af nulvækst i kommunerne betyder for det kommunale serviceniveau det er dybt nødvendigt med et stort økonomisk løft til folkeskolen

formand og tillykke med debuten til min forgænger på talerstolen allerede i forårspakke

som led i aftalen om grøn vækst

fra april i år er parterne imidlertid blevet enige om at indfasningen af forhøjelsen af lønsumsafgiften fremrykkes

første januar to tusind og elleve elleve og dermed bidrager til finansieringen

så vedtog folketinget i to tusind og otte en ændring af loven og dengang var vi ikke opmærksomme på at der findes et par professionshøjskoler

af institutionernes udgifter og det vil altså sige at de pågældende institutioner vil få de penge de har indbetalt forkert tilbage fra skat altså når det

er vedtaget så omhandler lovforslaget også et element om registreringsafgift

for i højere grad at tilpasse den til markedsrenten og formålet er ganske enkelt at sikre at markedet for køb og leasing af biler ikke forvrides som følge af renteniveauet ved leasing der afviger fra

så er der et tredje element og man kunne spørge hvad det betyder at post danmark ikke længere er nævnt i momsloven som fritaget for moms

det ikke så meget så længe post danmark er den eneste postoperatør i danmark der opfylder postbefordringspligten vil ændringen ikke have nogen betydning men

ved første gennemlæsning af ministerens forelæggelsestale forstod jeg simpelt hen ikke en lyd af hvad det her

tredje gennemlæsning at det det blev klart for mig hvad det her egentlig var for et sammensurium jo det handler om at vi nu fremrykker

for at finansiere dårlige konjunkturer i landbruget der indkommer ved det

ved jo at landbrugets problemer ligger venstre og ikke mindst måske også skatteministeren stærkt på sinde

de er lydhøre over for dem men realiteten i dette forslag er jo at bankernes kunder og hvad vil de sige

præcis skal betale for dårlige konjunkturer i landbruget dårlige konjunkturer og uforsigtig ledelse i landbruget hvor landbruget har gældsat sig

jobbet jordpriserne højt op og nu skal bankkunderne

til at betale noget skat skal vi så lempe lønsumsafgiften er det således at vi nu indfører et princip om at konjunkturerne i landbruget er det der bestemmer lønsumsafgiftens højde ja jeg spørger ministeren og jeg mener det faktisk alvorligt det er jo et fuldstændig absurd princip man her indfører og

afholdelse af bestemte udgifter

bruges til skolerne og indkomstskatten til socialvæsenet og arbejdsmarkedsbidraget til

andre ting altså princippet om at bestemte skatter skal bruges til bestemte formål

rationelt fuldstændig at afvise og det gør jeg også på mit partis vegne

kan man altså ikke føre skattepolitik

sandheden sandheden er jo

at i en sen nattetime hvor man var i budgetnød for at gøre noget for landbruget

så fremrykke lønsumsafgiften i den finansielle finansielle sektor

mandags var vi til forhandlinger om finansloven ovre hos finansministeren og jeg gjorde i den anledning opmærksom på at enhedslisten jo stemmer for nogle af de indtægtsforslag regeringen kommer med for eksempel en lille afgift på de allerallerstørste

som jeg regner med kommer fra skatteministeren her inden for kort tid

udgifter efter det gode gamle princip

er med til at finansiere musikken også er med til at bestemme hvad der skal spilles det tog cirka seksten minutter fra jeg kom ind i lokalet til

det blev så også den sidste forhandling i i den runde jeg synes det er lidt arrogant at man gerne tager imod vores hjælp når der skal findes nogle penge

ikke kan dy mig for at stemme for et forslag der altovervejende går ud på at den finansielle sektor skal bidrage med noget mere til samfundshusholdningen det det

at stemme imod et sådant forslag derfor tror jeg medmindre der dukker noget op under udvalgsbehandlingen

så enig med andre i at pengene bliver brugt fuldstændig forrykt

er det der kommer ud af alle tilskud der gives til landbruget for øvrigt

det vil også fremgå under udvalgsbehandlingen at vi er imod anvendelsen af pengene til endnu en gang endnu endnu endnu endnu en gang

jeg sikker på vi kan finde flertal for

i statskassen men vi vil bruge provenuet på en anden måde end

bare stemmer for at pengene skal gå til

nedskæringer ude i kommunerne så de de ikke har råd til velfærd

de ikke har råd til ordentlige folkeskoler og

de forskellige partier her i folketingssalen til det lovforslag vi behandler i dag som består af en lang række delelementer jeg noterer mig at der er et bredt flertal der støtter lovforslaget dog med forskellige begrundelser og det må jo være op til partierne selv med hvilke begrundelser man støtter lovforslaget

lovforslag kommer til at betyde at regeringens aftaler med dansk

selvfølgelig bliver efterlevet det to aftaler som er vigtige for også at styrke opdriften i dansk økonomi og sikre

vi fortsat kan være konkurrencedygtige med grøn vækst

forbedrer vi vækstvilkårene for landbruget og fødevaresektoren og bidrager til at sikre en fremdrift i landbruget og i fødevaresektoren

det er selvfølgelig afgørende at vi også sikrer de mange arbejdspladser som desværre under krisen har været under hårdt pres med genopretningsplanen gennemfører vi med dette lovforslag en justering af renten af registreringsafgiften ved blandt

betaling i forbindelse med leasing lad mig så til sidst

ridse dem alle op her men blot sige at det